medlem af folketinget fra og med den femte juni

ændringsforslag

at vi selv inden for de sidste par døgn har fået masser af henvendelser fra selskaber og virksomheder og taxavognmænd og busvognmænd som påpeger at

selv med det ændringsforslag der ligger bringes man i en situation hvor en lang række

ikke kan køre videre på det grundlag de rent faktisk er startet på og de har ikke engang en chance for at få afskrevet det materiel de har indkøbt de har altså ikke nogen muligheder for at komme ud af deres forretning

villet give anledning til at det blev sendt i høring og at der blev snakket fornuftigt om det så jeg tror egentlig

henriette kjær skulle blive ved med at undre sig

socialdemokratiets talerør harcelerer s og sf

appellerer her til at få stoppet ep tilladelserne af hensyn til det skrantende taxierhverv

den her pludselige åbenbaring rammer herre

benny engelbrecht som åbenbart er i fuldstændig modstrid med sin trafikordfører herre magnus heunicke

socialistisk folkepartis ordfører fru anne baastrup

er en katastrofe at vi vedtager en lov som jo netop sikrer at vi også har taxabetjening

dem der har etableret virksomheder på baggrund af ep

med et ændringsforslag som gør at vi sikrer en overgangsordning vi går ikke ud og eksproprierer nogen virksomheder vi laver en ordning der er acceptabel så folk kan få tid og ro til at afvikle deres virksomhed eller udvide den eller udbygge den på

så jeg synes altså det er meget hult

tage hånd om det her problem og sikre at der er taxibetjening der kommer altså ikke en ep

folk hjem fra konfirmationer eller fra fester lørdag nat de lukker nemlig

derfor skal vi sikre at der er et taxaerhverv også i yderområderne og det gør vi med det her lovforslag jeg synes bare det er sørgeligt at sf og socialdemokratiet ikke vil deltage konstruktivt

anmoder om at man gennemfører en høring i forbindelse med et lovforslag at et flertal i udvalget så vælger at det ikke skal gennemføres og når vi står her i dag og der bliver talt om lovsjusk fra

folketingets talerstol så må jeg bare bede herre kim christiansen om også at bekræfte at vi i går den enogtredivete maj to tusind og elleve modtog en henvendelse fra dansk industri som klart og tydeligt siger at dansk industri transport er stærkt bekymret over konsekvenserne af det seneste ændringsforslag der som nævnt er fremsat i lovprocessens

har således ikke været levnet mulighed for en gennemgribende analyse og konsultation om forslagets konsekvenser og det finder vi yderst betænkeligt

derfor vi har det ændringsforslag i dag det sikrer netop den overgangsordning som jo også socialdemokratiet har efterlyst så jeg forstår

så laver vi en overgangsordning og så synes man altså

at kritisere det man selv har foreslået

busloven og det er en taxidød som specielt presser landdistrikterne rundtomkring i danmark hvor det efterhånden er håbløst

det er et kæmpeproblem ikke alene er det en nedgradering af vores landdistrikter og det skaber et land i dårligere balance men det er også et problem i forhold til at det genererer mere spirituskørsel mere vold i nattelivet og så videre derfor er vi nødt til at handle

nødt til at bekæmpe de taxafri zoner der er ingen tvivl om at det er en vanskelig sag der er stærke modstridende interesser i det her spørgsmål og det er også det der fremgår af høringssvarene derfor synes jeg ministeren fortjener stor ros for at finde en balanceret løsning på det her

vi får skabt lige konkurrencevilkår imellem taxatilladelser og det der svarer til ep kørsel

vi skulle gøre noget i den her sag

siden var der en meget stor taxikonference i nyborg med over to hundrede deltagere og der sagde socialdemokratiets ordfører

jeg citerer socialdemokraterne vil gøre op

helt så langt er vi jo ikke gået med det her lovforslag der skal fortsat være mulighed for erhvervsmæssig personbefordring men det er klar tale der vil noget

ep tilladelserne socialistisk folkeparti

her nemlig en til en løsningen det fremsatte fru

på fyn for kort tid siden og det har vi så imødekommet derfor er det da fantastisk at vi her i dag skal opleve at man

drager flygtende væk fra sin egen politik

pludselig harcelerer og kommer med alle mulige mærkelige påstande om lovsjusk jeg synes faktisk det er dybt tragisk at opleve

vedtager det her lovforslag er at vi stiller os på borgernes side vi sikrer at der kan fås en taxa over hele landet både i byen og landet og det synes jeg

de forskellige berørte parter således at man får en egentlig seriøs juridisk holdbar

lovsjusk det er lovsjusk og det er hovedårsagen til at vi ikke under nogen omstændigheder kan støtte det her forslag jeg synes det er så pinligt med det her forløb vi har haft måske

centralt at vi sikrer en taxidækning

desuden er det jo forkert når fru anne baastrup siger at det kommer som en tyv om natten der er indbygget overgangsordninger og det er det ændringsforslag vi behandler her i dag det sikrer netop at vi honorerer allerede indgåede kontrakter og det sikrer

at afgivne bud bliver honoreret så derfor må jeg helt afvise talen om at det her river gulvtæppet fuldstændig væk under de vognmænd som har

bidrag fra kommunerne til sundhedsvæsenet

form for økonomiske incitamenter

sundhedsministeren

og dokumentationskrav i den offentlige sektor en social

regioner skal ansætte flere djøf’ere

ikke evalueres

og findes dokumentation

sundhedsvæsenet en idé på sandgrund

ønsketænkning

jeg har politik på mavefornemmelser hvis vi skulle

som nu udløber

en million kroner

meget

på hinanden skiftende borgerlige sundhedsministre

og mangelfulde ultralydsundersøgelser kom sundhedsministeren endelig på banen og fremsatte

behandling der udførtes rundtomkring

patientjournaler og andet

blandt andet til sidst med et lukket samråd med deltagelse af sundhedsstyrelsen hvor vi har kunnet

ind til hvordan sundhedsstyrelsen helt konkret

og privatpraktiserende speciallæger

tilsagn om at vi vil følge op

forfølgelse af enhver fri og kritisk forfatter og skribent vi ser det vi oplever det i dagens danmark og derfor er denne ændring af § to hundrede og seks og tres b så nødvendig det betændte og uhyggelige ved loven trådte frem allerede ved dens begyndelse som en fn konvention i nitten

fem og tres de demokratiske vestlige lande usa england

de nordiske lande sagde nej til konventionen fordi den rummede en trussel imod ytringsfriheden ytringer skal være frie men opfordringer til vold skal kunne standses erklærede disse vestlige demokratier men flertallet af diktaturstater i fn sovjetunionen med vasaller cuba og saudi arabien og flere andre ville have det totalitære princip om straf for frie ytringer gennemført og således blev denne forfølgelse

faldt de kritiske lande til patten og nitten

en og halvfjerds ratificerede også danmark denne diktaturprægede paragraf som hjalp netop diktaturlandene med at forfølge

folketing dette er §

historie et diktaturprincip for fri udblæsning et forbud mod at tale frit og åbent om offentlige anliggender fordi der er nogle som måske kan føle sig fornærmet eller forhånet

frie og modige forfattere i dette land som er blevet jagtet og sigtet fordi de har sagt en sandhed som er ilde hørt der er også politikere

er blevet forfulgt i et håb om at få munden lukket på dem fordi de har sagt ting som ikke er ærbødige men sande § to hundrede og seks og tres b er en skam og skændsel for et frit folkestyre fordi det er en fjende og forfølger af det frie ord dette skal man gøre sig klart dette skal man se i øjnene

fordi de faktisk har sagt det der er sandheden men som ikke må siges

et lille land der mister sin frihed til at tale og tænke frit har ikke gavn af noget som helst

ytringsfrihed og åndsfrihed og det er det der svinebindes af to hundrede og seks og tres b og derfor er det på sin plads

klarhed og illusionsløshed

tilsyneladende så fromme konventioner

er den danske befolkning ikke kan sige som gør at herre søren krarup siger at den danske befolkning er svinebundet under den eksisterende lovgivning så vidt jeg kan forstå

fører til at der er ekstremt mange etniske minoriteter i særdeleshed muslimer som som oplever

sådan nogle ytringer som den her lovgivning kan bruges imod og ikke meget andet så der er vide rammer for hvad man kan tillade sig

at læse den og se hvordan han på alle punkter begrunder sandheden i det han har sagt og når man siger sandheden og begrunder den

man naturligvis ikke tiltales fordi den måde man taler på er uanstændig det er og bliver et angreb på ytringsfriheden og det lader sig

vi kan komme med og de grænser skal selvfølgelig være der

jeg ved med at sige at man ikke skal kunne tiltales for noget der er åbenbart sandt jamen altså når man kan tiltales en domstol

vi vil at mennesker skal tage hensyn til hinanden og at man ikke skal bruge tale

har antastet er faktisk

han har sagt han har skrevet en bog om det han har dokumenteret det og jeg ved ikke om det er fru hækkerup ukendt at at det islamiske kvindesyn er en

en reducering af hende til at være et halvt menneske i forhold til manden uvidenhed kan forsvare meget men det er ikke nogen begrundelse for at der ikke skal være frihed til at tale jeg står tilfældigvis med en avis her fra i dag med overskriften dansk islamkritiker overfaldet fire gange

forfatter til blandt andet islamkritiske bøger er blevet tævet og truet på livet det er det som fru hækkerup får ud af

racismeparagraf som jo netop tilskynder til at vold og overfald bliver dagens

jeg ville opfordre til at fru hækkerup læste bøger det ville kunne føre til at hun faktisk vidste hvad sagerne drejede sig om

i

med ytringsfriheden den måde dansk folkeparti argumenterer for

der skal have retten til at kunne udtale sig om hvad som helst

blev fremført kan magthaverne bruge hele statsapparatet til at føre sag på skatteydernes regning

forvrænget måde at anskue ytringsfriheden på som netop var beregnet til at beskytte de svage mod magthaverne det som dansk

at det er magthaverne der skal beskyttes

magthaverne at der kan rejses kritik af mennesker der undertrykker andre mennesker derfor er ytringsfriheden så fantastisk vigtig og derfor kunne der godt være ideelle grunde til at herre

krarup og dansk folkeparti rejser denne diskussion igen og igen

krarups forhold til ytringsfrihed men jeg er helt enig i at selvfølgelig bør vi hele tiden diskutere om den regulering vi har af ytringsfriheden er rimelig eller om den blokerer for den demokratiske debat forhindrer kritik i at komme frem uanset om denne kritik er sandfærdig rimelig eller alt muligt andet fordi i modsætning til

har jeg ikke svaret på hvad sandheden er

kan derfor ikke bruge sandheden som målestok for om ytringer er tilladelige eller ej

injurielovgivning til at beskytte individet imod

at blive udsat for angreb som er urimelige forhånende og så videre injurielovgivningen bliver i lighed med racismeparagraffen i danmark brugt med en vis varsomhed og det er uhyre fornuftigt vi har så i forhold til beskyttelsen af grupper i samfundet

godt diskutere om vejen frem var diskutere hvordan man kunne udvide injurieparagraffen sådan

meningsfuld også i forhold til generaliserende forhånelser af grupper i befolkningen og så lave den øvelse

set helt åbne over for at diskutere men det er ikke

krarups forslag i dag så siger

racismeparagraffen skulle forhindre kritik af islams kvindeundertrykkende sider eller andre ubehageligheder i islam det er nu ikke mit indtryk at lovgivningen forhindrer det jeg synes da dagligt læser artikler og

en liste over hvilke bøger man skal have læst for at være

hvor kritikken af islam er ganske hård

lang række af disse forfattere har aldrig været i nærheden af at blive anklaget efter racismeparagraffen så det er altså ikke fordi racismeparagraffen forhindrer islamkritik at den skal afskaffes så siger herre søren krarup at det er fordi racismeparagraffen gør at man kan blive dømt for at sige sandheden og så er herre søren krarups pointe vistnok at når man siger at muslimer voldtager

det vil jeg sige at hvis man nu modificerede

jo være sandheden man sagde men så ville den demagogiske pointe for herre

krarup forsvinde derfor udtrykker man sig jo helt bevidst på en måde hvor det kan opfattes som om

et almindeligt træk det er nærmest undtagelsen hvis muslimer ikke voldtager deres børn og så siger man at man har ført bevis for

former for argument det ene er at man er i stand til at henvise til at der i koranen og en lang række skrifter og en lang række handlinger i muslimske lande sker en massiv kvindeundertrykkelse og mishandling af kvinder

har ført bevis for det hvis man kan nævne nogle eksempler på at det forekommer i

for at få afprøvet om det virkelig er sandt hvad herre lars hedegaard kom til at sige i forbindelse med en julefrokost hvor han talte til en af sine venner som bagefter valgte at lægge det ud på nettet fordi vedkommende

kendsgerningen er at herre lars hedegaard udtalte sig på en måde som var så generaliserende at det var usandt

være interessant men pointen her er jo at

ytringsfriheden i danmark som på nogen som helst måde forhindrer nogen som helst synspunkter i at komme frem

derfor ser vi ingen grund til at støtte det

er en fri og uafhængig forfatter i virkeligheden for

forholdet er jo at denne racismeparagraf betyder at de stærke virkelig kan sætte sig på de forfulgte fordi de tilsyneladende

kunne være lidt anderledes end i

jeg vil understrege at det vi

urimeligt tværtimod er det netop at understrege

er simpelt hen patetisk så vil jeg bare sige at mig bekendt udgiver lars hedegaard den ene bog efter den anden skriver den ene kronik efter den anden i jyllands posten og berlingske tidende

i at komme ud med sine synspunkter og det han kalder forskningsresultater men det er rigtigt at hvis man i generaliserende vendinger udtrykker

sådan måde at det må opfattes som om alle muslimer per definition voldtager deres børn kommer man i strid med straffelovgivningen i

stemt ned

den argumentation giver jo dybest set ingen mening

offerløse forbrydelser

over nogen

udtryk for en moderne krænkelseskultur som vi må tage afstand fra

mest dyrebare er de negative frihedsrettigheder

det er ikke bliver ofre for voldelig indgriben

at vi kan udtrykke vores tanker vi kan tænke tale og tro som vi vil det er dem der gør at ejendomsretten er ukrænkelig det

og de kommunistiske undertrykkende diktaturer imod det er det den her lov desværre har som baggrund

krænker andres

eller andres meninger vi taler om deres frihed

når man vil gøre sin egen personlige moral til loven for alle og det er det man har gjort med den her paragraf det undrer mig også såre

som normalt prøver at gøre sig til fortaler for de svageste i vores samfund

at blive dømt ved domstolene for de kloge de intellektuelle

sådan lidt udenom

som vi i liberal alliance vil kæmpe imod

mange tåbeligheder

ikke nødvendigvis her fra folketingets talerstol det er jo den fornemste talerstol i landet

tåle vi må da tåle at andre mennesker har andre meninger

hvorfor vi skal indskrænke hvad folk må sige

hvad vi må sige så tænker folk jo deres og de siger det jo nok også alligevel liberal alliance støtter selvfølgelig dette lille skridt til at få afskaffet en del af racismeparagraffen

fordi man prøver at være lidt mere medgørlig

et lidt mindre skridt denne gang

når vi får et kæmpe underskud med den politik som herre per clausen støtter på det økonomiske område så lover jeg at

arbejdsmændene der bliver ofrene mens bankdirektørerne

et rigtig stort socialt hjerte vi kæmper for at der er velstand i det her samfund så danske borgere også fremadrettet kan få operationer i verdensklasse og undervisning i verdensklasse det vil vi ikke kunne få hvis vi fortsætter ned ad rangstigen over verdens

som enhedslisten og andre går så meget op i

tager jeg selvfølgelig gerne imod dokumentation

dem som herre simon emil ammitzbøll her refererer

muligheden for at ytre sig og nogle af magthaverne har oven i købet et helt statsapparat i ryggen til ved hjælp af injurielovgivningen at kunne forfølge og retsforfølge mennesker som ytrer sig mod dem på en sådan måde

bryder sig om det mens andre personer

andre grupper som ikke har en tilsvarende beskyttelse er beskyttet af lige præcis den her paragraf

herre simon emil ammitzbøll kan dokumentere

netop ikke magthaverne der har et problem

det er netop ikke mig eller nogen af os

ikke dem der bliver dømt efter racismeparagraffen der har et problem for de har nemlig magten til at ytre sig

personer der har positioner og

mens dem de spytter ned på kun

vil vi have et samfund hvor det er lovligt at ytre sig og blive ved med at hetze eller vil vi have et samfund hvor der er visse grænser for hvad man kan tillade sig

ting ind i forhandlingerne som muliggør at vi kan stemme for den paragraf og den bliver så modificeret og ændret i den danske lovgivning

fordi racismeparagraffen er og bliver en beskyttelse mod generelle udsagn

samfund jeg vil sige at havde man syntes at racismeparagraffen måske ikke var så nødvendig tidligere og at man kunne overveje at fjerne den så er man i hvert fald ikke i tvivl om nødvendigheden af den efter herre søren krarups parti

at man kan komme med de mest fantastiske udtalelser

ikke tidligere har villet gå ind i den her debat

det fordi jeg finder at dialog med herre søren

en dialog er ikke mulig med

det er jo det herre søren krarup siger når han henviser til forskellige bøger det synes jeg bare vanskeliggør en fornuftig dialog

i nærheden af at diskutere med herre

hvis man så går ind i diskussionen og siger at det vel ikke er alle muslimer der gør det

diskussion at gøre så det radikale venstre stemmer imod det og skulle man overhovedet begynde at diskutere om man skulle have racismeparagraffen og om den eventuelt skulle

fra det radikale venstres side om at ændre på noget som helst

manglende dialogmulighed

gennemført den paragraf som man så

lod sig lokke i danmark til at overtage det var diktaturstaterne sovjetunionen og vasaller blandt andet

jugoslavien som ved hjælp

af paragraffen kunne forfølge tito kunne forfølge oppositionen og sætte den i fængsel sådan er den blevet brugt

ganske overraskende i det radikale venstres forhold

jeg

jeg har prøvet at sige er at danmark gik ind i nogle reelle forhandlinger om det her

her i landet sådan er det jo med internationalt samarbejde man prøver at gå ind i en dialog man prøver på at få ændret nogle ting og så kan

i sit eget lands lovgivning sådan er det jo og så er det bare jeg stilfærdigt stilfærdigt siger det er sådan set ikke helt

der er noget dybt uanstændigt ved det forholdet er selvfølgelig at der

af os der har noget imod muslimer men der er tale om at vi er temmelig kritiske over for islam og det er fordi vi måske har en vis indsigt i blandt andet

på kristendommen der nøje understreger at i det verdslige samfund skal friheden herske og islam der overhovedet ikke accepterer frihed det er en

som herre kamal qureshi udtrykker og jeg vil ikke retsforfølge ham men jeg synes det er værdifuldt at understrege

være muligt for ham at retsforfølge dem der er uenige med ham og det er egentlig det vores forslag drejer sig om når der kan dokumenteres sandhed i det sagte

teologiske diskussioner herfra problemet er bare at der er rigtig rigtig mange mennesker ude i det danske samfund som knokler og

men faktisk oplever at deres hverdag bliver mere utryg af

talsperson for

fordi man tillader sig at tale på en bestemt måde hvis det man siger er sandheden så skal man naturligvis ikke kunne straffes det er elementært hvis man havde lidt respekt

har skullet

mod magthaverne for mennesker som skal have lov til at ytre sig det er ikke meningen at det er magthaverne der skal bruge den til at spytte ned på personer

her samfund som prøver at få tilværelsen til at hænge sammen

af sine børn det er reelt set de mennesker vegne jeg prøver

prøver at fortælle hvilke konsekvenser det har når man udfører en hetz pisker en stemning op over for en persongruppe alene på baggrund af deres religiøse

af at få at vide at

er minoritetsgrupper som pludselig udgør

over for personer som herre jesper langballe og

på den måde også en del af eliten før de kom herind er et udtryk for at man ikke forstår konsekvenserne af det der sker for almindelige mennesker når

set det jeg i al ydmyghed har prøvet at

en hetz mod folk på grund af deres religiøse baggrund eller om det

en af de ting som vi i hvert fald ikke skal bilde os selv ind

diskussion vi har på en teoretisk filosofisk eller teologisk plan

diskussioner som handler om filosofiske overvejelser

eller er nogle religiøse teologiske diskussioner

det har nogle konkrete konsekvenser for en række mennesker

en paragraf der siger at man ikke må fremsætte udtalelser ved hvilke en gruppe af personer bliver truet forhånet eller nedværdiget på grund af deres race hudfarve nationale eller etniske tilhørsforhold eller seksuelle orientering det ændrer ikke på at vi har ytringsfrihed her i landet men det tilsiger en vis ordentlighed kan man sige

internationale forpligtelser og regeringen står fast på vores internationale forpligtelser der er fn’s

og som vi

fik formuleringer ind i præamblen der sikrer ytringsfriheden har vi støttet bestemmelsen støttet konventionen vi har også været aktive med hensyn til at udforme den rammeafgørelse i eu som også omhandler disse spørgsmål og som vi også er forpligtede på og som regeringen agter at stå fast på

både fordi det principielt er helt fornuftigt at have en racismeparagraf og fordi vi har internationale forpligtelser både i forhold til fn og

og fordi vi altså i øvrigt

ikke kan se at den bestemmelse på nogen måde

at vi har ytringsfrihed her i landet så støtter regeringen

den form for generalisering den form for stigmatisering er enormt kedelig og sørgelig men

alle politikere skal hjem og skrive grundlovstaler og besynge vores demokrati vores folkestyre vores

at udøver lovsjusk

der ikke tilføres ressourcer til kriminalforsorgen

uden at der er kvalitet i den indsats der bliver

vi blevet lovet ved tidligere lejligheder og så har vi ikke hørt et ord fra regeringen i sagen før vi igen nærmede os det tidspunkt hvor lovrevisionen var nødt til

blive udskudt via et lovforslag derfor gjorde vi det meget klart ved førstebehandlingen af det her lovforslag at i år var det en ufravigelig betingelse for at vi som forligspartier ville stemme for udskydelsen af lovrevisionen endnu en gang at der forelå en eller anden form for forpligtende aftale om en barselordning for selvstændige det er så afgørende for de fælles ambitioner om at gøre danmark til

at der bliver en barseludligningsordning for selvstændige det er særlig vigtigt for unge

derfor har det været af afgørende betydning for os at få sendt det klare signal til regeringen at nu går den ikke længere fem år efter at løftet er afgivet kan man ikke blive ved at udskyde det fordi det efterlader et indtryk af

vi har holdt nogle enkelte møder med ministeren hvor vi har gjort

sjuske tingene igennem blot at aftale en forpligtende tidsplan for hvordan vi nåede frem til et resultat

en klar deadline for hvornår det resultat skulle foreligge et i virkeligheden meget beskedent og pragmatisk synspunkt i betragtning af at det løfte vi i fællesskab har afgivet er fem år gammelt men end ikke det har ministeren kunnet imødekomme på regeringens vegne tværtimod fremgår det af det svar vi har fået her imellem anden og tredje behandling at ministeren end ikke finder det hensigtsmæssigt

fastlægge den videre proces herunder en deadline for hvornår forhandlingerne skal tilendebringes

med vold og magt vil have ting presset igennem her inden sommerferien som mageligt kunne udsættes at man på det her område end ikke i et betænkningsbidrag er villig til at angive hvornår

det efterlader det uigendrivelige indtryk at

er fordi regeringen ikke vil lave en barseludligningsordning for selvstændige og det er klart at der har vi en uenighed fordi det er et løftebrud i forhold til de løfter der blev afgivet i forbindelse med

førstebehandlingen at vi ikke kan støtte en udskydelse af lovrevisionen og derfor vil vi undlade

det er samtidig vores intention at leve op til det løfte der blev afgivet i to tusind og seks

vi konstaterer at selv om vi ved alle behandlingerne i folketinget og alle de drøftelser vi har haft kan høre pæne ord om hvor vigtigt det er at finde en løsning på det her spørgsmål så er der ingen vilje i regeringen tværtimod er det under behandlingen og drøftelserne kommet frem at regeringen i mange år har haft konkrete modeller liggende på bordet som helt og klart anviser hvilken løsning man kunne lave en ganske lidt byrdefuld løsning men man har altså ikke ønsket at arbejde videre eller finde alternative modeller og derfor har man helt berettiget modtaget en krasbørstig kritik blandt andet fra håndværksrådet som er helt klar over at hvis vi skal have flere især kvindelige iværksættere

som ved enhver lejlighed når der er debatter om det her spørgsmål udtrykker deres klare opbakning til synspunktet er oprør over en regering der på trods af et massivt embedsapparat og på trods af at man i år har haft modeller

vi nødt til at drage den konklusion at regeringen ikke agter at leve op til sit løfte fra to tusind og seks det gør vi og derfor stemmer vi ikke for men

ved udskydelsen af lovrevisionen for at sende det klare signal

vil vi leve op til løftet både til gavn for samfundet som sådan fordi vi har brug for flere selvstændige

især til gavn for de selvstændige som i den grad har brug for en barseludligningsordning og det gælder selvfølgelig særlig de unge

normalt får børn der vil en sådan ordning lige præcis være en fantastisk god støtte og hjælp til de mennesker fordi man

man etablerer en selvstændig virksomhed så ikke behøver være bekymret om hvorvidt man har en mulighed for at holde en ordentlig barselorlov på et senere tidspunkt

så ser på de organisationer der har ytret sig i sagen

håndværksrådet har været meget klare i mælet om behovet for den her organisation en lang række andre organisationer som ikke mindst organiserer kvinder som er aktive som selvstændige har også ytret sig og selvfølgelig har

organiserer mange freelancere også givet udtryk for at det med at sikre muligheden for en ordentlig barselorlov både for unge mænd og unge kvinder som arbejder som freelancere er af afgørende betydning

så skal gå det ene år efter det andet

skiftende ministre har fremført at det her teknisk er meget meget indviklet og meget meget vanskeligt

må vi nok sige at der jo har været fremlagt adskillige løsningsmodeller

også derfor det nu står nogenlunde klart at grunden til at der ikke kommer noget forslag fra regeringen på det her område er at man ikke vil om det så skyldes dansk folkepartis konsekvente modstand eller det skyldes at der også i venstre er mange som i grunden er imod den her ordning er jo ikke godt at vide men realiteten er i hvert fald at der ikke sker noget set fra enhedslistens synspunkt er der ikke tvivl om at når ministeren

udskyder revisionen en gang til til folketingsåret to tusind og elleve

får vi aldrig den her ordning

aldrig blive færdig med de tekniske overvejelser efter vores opfattelse er det sådan at der skal etableres

for selvstændige hvis man vil have en ordning der økonomisk kan hænge sammen

sagt at hun ikke vil have den vi mener altså at man skal oprette

ordning sådan at alle er med til at betale for at der etableres en barselordning en sådan solidarisk ordning

heller ikke ukendt i andre sammenhænge så jeg synes at det må være ret oplagt i enhedslisten deler vi heller ikke opfattelsen af at en sådan ordning vil påføre de selvstændige erhvervsdrivende ulidelige administrative byrder

sådan set ret sikre på at hvis det ville føre til ulidelige administrative byrder

næppe ytre sig på den måde vi tror sådan set at de organisationer

stand til at formulere de interesser de har rimelig klart

sagt at vi synes at freelancere bør omfattes af den eksisterende ordning for lønmodtagere det er altså baggrunden for at vi ikke kan stemme for ministerens forslag om at udskyde lovrevisionen og på baggrund af regeringens endelige afstandtagen fra

er det vores opfattelse at oppositionen må påtage sig den opgave at fremsætte forslag der lever op til løftet fra barselforliget fra to tusind og seks

efter det valg vi får i starten af efteråret må vi vel

den nye regering der fremsætter det forslag det er i hvert fald vores klare forventning at det her kan komme på plads

der stemmes om ændringsforslag nummer

for at kvalificere loven og sikre at vi ikke vedtager et

set at regeringen sammen med dansk folkeparti har stemt imod ændringsforslagene uvist af hvilken årsag men det betyder at socialdemokratiet

det siger jo ikke noget om at vi ikke støtter og ikke arbejder ihærdigt for at vi skal modvirke socialt bedrageri

og tyve plan men det skal foregå på en ordentlig måde hvis ministeren

de partier der bakker op om regeringen ville have sørget for at vi havde haft

stemme vores ændringsforslag igennem så havde situationen set væsentligt anderledes ud

politiet at efterforske strafbare forhold og der kan selvfølgelig

efterforskes socialt bedrageri af administrative myndigheder men det vi lægger op til her er jo noget helt andet og noget som man normalt i hvert fald på retsområdet vil vende sig skarpt imod det er jo rene fiskeekspeditioner altså hvor man spænder et stort net ud og siger

for samfundet og derfor må man stille alle sine personlige oplysninger til rådighed for at vi kan være sikre på at der ikke er nogen der snyder det er et utrolig spændende synspunkt som ikke bliver

at det er en liberal minister der fremfører det sagen er jo den at man her tillader pensionsstyrelsen adgang til oplysninger om borgernes private bankforretninger

som hvis politiets efterretningstjeneste i forbindelse med terrorefterforskning skulle have de samme oplysninger

ville kræve en retskendelse der siger man nu

helt uden retskendelse

bankkontoudtog til rådighed for samfundet så vi kan fange de sociale bedragere

et nybrud tænk sig at man siger at en administrativ myndighed skal have videre beføjelser end politiet og efterretningstjenesterne har

anden side hvis vi sådan rigtig får skovlen under de sociale bedragere

det hele værd men indtil videre har vi jo ikke set at man har turdet lægge an på det tværtimod budgetterer

udgifter både for staten og for kommunerne derfor må

anbefalingerne både fra institut for menneskerettigheder som jo altså vogter over

fremture med et forslag hvor man giver videre rettigheder til en

bare citere fra datatilsynets høringssvar

efter datatilsynets opfattelse må det derfor anses for meget betænkeligt hvis en forvaltningsmyndighed uden videre får mulighed for at foretage indsamling af oplysninger der normalt kræver

er socialt bedrageri noget der skal bekæmpes men jeg synes at man må spørge sig selv

der planlægger længere udlandsophold nu alle som en

lade sig registrere hos kommunen det var sidste år på det her tidspunkt

sig registrere hos kommunen og hvis de ændrer hjemrejsetidspunkt skal de ændre registreringen det var det seneste tiltag

må stille til rådighed så man kan fange sociale bedragere det er en glidebane og der er intet liberalt i det og derfor må jeg sige at vi har den opfattelse at det er borgerne før systemet og derfor stemmer vi nej til det her lovforslag og det gælder også for enhedslisten

begrænser nogens frie bevægelighed

lad os sige saudi arabien eller libanon eksempelvis og lander

i lufthavnen og pensionsstyrelsen har en formodet mistanke om at det er nogle der modtager kontanthjælp og burde

arbejdsmarked men ikke gør det jamen så kan man gå hen til vedkommende personer og sige har du noget mod at udlevere dine rejsedokumenter så vi lige kan tjekke om du modtager offentlige ydelser samtidig med at du rejser rundt ude i den store verden og besøger hvem ved jeg det er det som lovforslaget handler om så lad være med at fremture med at fremstille det som om

et af datatilsynets kritikpunkter jo er at man her går ind på områder hvor der er tale om reelt strafbare forhold og giver en forvaltningsmyndighed og nogle kompetencer som politiet ikke har

der er så besynderligt hvis man får en konkret mistanke om at der er

strafbart hvorfor skal der så ikke gælde

garantier som hvis det var politiet der fik det indtryk det er jo det der er besynderligt det er det der kritiseres

det der giver anledning til at man rejser proportionalitetsspørgsmålet og siger står

det man opnår når man i forvejen altså kunne gennemføres succesfulde

sammenligningen med terrorsager

med efterforskningssager hos politiet

man kan få mange år i fængsel i forbindelse med med socialt bedrageri

vil der typisk være tale om at man enten

økonomisk sanktion og skal betale nogle midler tilbage eller at ens ydelse vil blive nedsat i en periode det er det der er tale om men

tilrettelægger man at få gennemført en fair løsning hvor jeg at socialdemokraterne ønsker at bekæmpe socialt bedrageri bare ikke på den her måde men på en måde som vi ikke kan få oplyst

den situation at bankoplysningerne kommer ind i billedet

for det er jo noget vi traditionelt beskytter og betragter som personlige oplysninger fordi det

at kontrollere borgernes færden i et og alt hvis man holder øje med deres bankoplysninger

jo at datatilsynet står vagt om det og siger at der skal være proportion i det og derfor er

at der er mange ud over os der har kritiseret det i dag der har svært ved at forstå

skal man have retskendelse for at kigge i folks kontooplysninger

er tale om en fiskeekspedition fra pensionsstyrelsen

kontooplysninger det er det vi synes er dybt

købsbetingede konkurrencer sådan som det hidtil har været tilfældet

rabatkuponer har været i danmark igennem længere tid men at der ikke har været

eu dom

forslaget slås helt klart fast at partierne bag lægger vægt på

tilkendegivet at ministeren vil arbejde aktivt og utvetydigt for at direktivet om urimelig handelspraksis ændres og at ministeren i processen omkring evaluering og den kommende revision af direktivet melder til kommissionen at danmark ønsker en ændring af direktivet således at det bliver muligt at genindføre det danske forbud

derfor er det også meget belejligt og jeg synes det er vigtigt at få slået det fast her i forbindelse med tredjebehandlingen at netop i forbindelse med direktivet om urimelig handelspraksis sagde kommissionens næstformand vivian reding i forbindelse med en struktureret

meget passende og derfor er det også utrolig vigtigt at vi har fået slået disse

vi ser meget frem til at vi kan få

arbejder med området er enige i

i den her sag også vælger at stemme imod lovforslaget selv om vi

være uden nogen væsentlig grund men

at klagenævnet hvis de skulle falde over sager som de bliver bekendt med har muligheden for selv at tage dem op

det kan være nok så alvorlige sager

at der ikke er flere sagkyndige til rådighed til at behandle

er ikke nogen effektivisering ifølge klagenævnet det vil ikke nedbringe sagsbehandlingstiden

vi gik ind i den her debat og det var for det første at nedbringe sagsbehandlingstiden og dermed effektivisere og for det andet

øge kvaliteten men de to elementer som jeg har nævnt her altså manglende mulighed for af egen drift at tage sager op og det forhold at

ikke er flere sagkyndige om sagen vil efter vores mening ikke effektivisere

forringe kvaliteten derfor mener vi ikke at lovforslaget er landet rigtigt

vil vi stemme imod selv om det fortsat er vores intention at arbejde for et mere effektivt og et bedre og mere kvalitativt

og det blev udtrykkeligt understreget i grundloven af atten ni og fyrre hvor det blev skrevet hvad der nu står i grundlovens § 44 ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov dansk indfødsret er således grundlovsfæstet derfor er den fn konvention om begrænsning af statsløshed som blev vedtaget af fn i nitten

en og tres og ratificeret af det danske folketing i nitten syv og halvfjerds et grundlovsbrud for den tiltager sig retten til at meddele dansk indfødsret den tilsidesætter grundloven den gør sig til herre på et område som er af afgørende betydning for danmarks eksistens som nationalstat forholdet er at folketinget

slet ikke havde ret til at ratificere fn konventionen i nitten syv og halvfjerds det betød afgivelse af suverænitet et anliggende som henhører under § tyve i grundloven i det foreliggende forslag til indfødsret er optaget elleve personer som ikke er berettigede til at blive danske statsborgere efter de regler som folketinget har vedtaget de har udelukkende fn konventionens brud på den danske grundlov at takke for denne optagelse vi nægter at acceptere grundlovsbruddet og stemmer i første omgang nej til denne indfødsretslov i anden omgang anmoder vi folketinget om at opsige fn konventionen og således at respektere den grundlov som ethvert folketingsmedlem har skrevet under på at

tyranniserer den nationale lovgivning tag blot historien om denne fn konvention om begrænsning af statsløshed som fn vedtog i nitten

og en god mening som alle kan sympatisere med for det er jo ikke rart at være statsløs derom kan vi være enige

laver fn en konvention om at statsløshed skal begrænses og så begiver den fromme konvention sig på vandring til fns medlemslande da fn konventionen kommer til et lille fromt land som danmark

lægger regeringen fn konventionen frem i folketinget

alle de pæne og fromme partier i folketinget ratificerer fn konventionen

konventionen en del af dansk lov det skete i nitten syv og halvfjerds og jeg vil opfordre alle folketingsmedlemmer til at gå op på anden sal og læse folketingstidende med den datidige debat det har jeg gjort og det er en studie i pænhed fromhed og fraser alle de velmenende ordførere er enige om at fn konventionen har et ædelt formål for det er dog ubehageligt at være statsløs ja det mener vi alle sammen og i erklæret godhed siger alle ordførerne derfor ja

ikke en eneste betænker at fn konventionen forgriber sig på grundloven og øver vold mod grundlovens § fire og fyrre der siger at kun det danske folketing kan meddele dansk indfødsret ikke en eneste ordfører fatter hvad han eller hun her siger ja til for den fromme hensigt hensætter alle i bevidstløshed ikke sandt vi er alle gode og i godhedens navn begår man grundlovsbrud dette er realiteten sådan gik det i nitten

syv og halvfjerds og en sådan sværmerisk godhed tyranniserer nu folketinget og den danske indfødsretslovgivning og førte for nogle måneder siden til en dansk integrationsministers fald sådan foregår det i danmark for sådan nægter den danske godhedsdyrkelse

og på denne måde tyranniseres vi i dette land af en mængde fromme hensigter konventioner og internationale aftaler som vi falder på maven for her er det altså fn

så godt være eu for også eu er en international instans der er overnational og som et lille flink land tilpasser sig

hvordan eu domstolen tyranniserer dansk udlændingelovgivning og påtvinger os forhold som vi har sagt nej til tænk på navne som metock og zambrano tænk på hvordan vi umyndiggør os selv i det ene tilfælde efter det andet fordi vi så gerne vil være gode og fromme og derfor opgiver at tænke os om og se virkeligheden i øjnene jeg advarer imod alle gode hensigter

og alle overnationale konventioner fra henholdsvis fn og eu jeg opfordrer folketinget til at besinde sig på at vi sidder her for danmark skyld

det er den danske grundlov der i egentligste forstand er vores grundlag og altså

derfor opfordrer jeg folketinget til at opsige fn konventionen om begrænsning af statsløshed fra nitten

en og tres som folketinget i den største tåbelighed og overfladiskhed ratificerede i nitten

afholdes tirsdag den fjortende juni klokken elleve